har regeringen en rigtig rigtig dårlig sag ifølge læger uden grænser er civile i byerne douentza lere og gao blevet ramt

mange er blevet drevet på flugt af lige netop disse bombardementer

den danske regering ikke afkræfte tværtimod ønsker den danske regering at bakke op om fortsatte bombardementer ved at støtte den franske intervention når folketinget om lidt vedtager

til den franske intervention der i de kommende tre måneder vil fragte franske fremmedlegionærer og panservogne rundt i vestafrika aner vi ikke om operationen vil blive udvidet vi kan ikke få nogen garanti for at folketinget

udenrigspolitiske nævn vil blive hørt hvis missionen udvides med andet materiel eller personel det er fuldstændig uklart hvad missionen kan udvikle sig til før folketinget igen vil blive inddraget det synes jeg er dybt bekymrende svarene på udvalgsspørgsmålene har vist

og ikke militært begrundet alene til operationen i mali har frankrig nu ti militære og to civile transportfly derudover råder det franske militær selvfølgelig over langt flere transportfly danmarks bidrag er altså ikke tvingende nødvendigt men politisk

danmark siger politisk ja til ifølge den franske præsident ønsker man at fortsætte krigen til oprøret er nedkæmpet det ønsker den danske regering ikke

afstand fra men konflikten i nordmali har stået på siden landet blev dannet og tidligere er oprørere fra den lokale befolkning blevet kæmpet

i mali finder en politisk løsning som kan accepteres af touaregfolket i nordmali og sikre en økonomisk udvikling i den marginaliserede del

i forvejen dybt forarmede land den franske strategi vil derimod føre til at lokalbefolkningen

kan blive tvunget i armene på islamisterne

oven på udvalgsbehandlingen klart

meget lille grad har afsøgt forhandlingsvejen med oprørerne den maliske regering har end ikke udpeget en officiel forhandlingsdelegation til at forhandle med oprørerne på trods af internationalt pres fra blandt andet danmark

en militær intervention som ikke har til formål at skabe fred og forhandling men udelukkende har til formål at erobre den nordlige del af mali

landets historie jeg frygter at den franske intervention som danmark nu tilslutter sig vil medføre at mange flere civile

og muligvis brede sig til nabolandene det kan styrke islamisterne stik imod regeringens hensigt der er brug for en politisk løsning i mali der er brug for at der bliver taget hensyn til lokalbefolkningens interesser i den nordlige del af mali etableringen af en fredsbevarende styrke fra den afrikanske union under fn mandat og kontrol

en del af løsningen det bør danmark arbejde for konkret bør danmark lige nu støtte den humanitære indsats som er stærkt påkrævet med hundredetusinder

maliske flygtninge i mali og de omkringliggende lande

også her vores indsats fra dansk side

det man kunne kalde international solidaritet det enhedslisten i virkeligheden siger til afrikanerne er i må klare jeres konflikter

har en præsident i mali der beder om at det internationale samfund kommer til undsætning fordi de

ved at blive løbet over ende af terrorgrupper som indtil nu har drevet firehundredetusind mennesker på flugt det drejer sig om international solidaritet

dem der arbejder humanitært i mali det gør blandt andet dansk røde kors

det gør red barnet det gør institut

så synes jeg man skal lytte til hvad nabolandene siger nabolandene siger det modsatte ligesom fn siger det modsatte ligesom malis præsident siger det modsatte

byer bliver løbet over ende

på flugt så er der en påstand fra

at vi skulle være optaget af humanitær bistand jeg kunne ikke være mere enig det er jo en af grundene til at vi

i bilateral bistand derudover

til mali derudover har vi givet halvtreds million

sahellandene blandt andet mali det står så i forhold til at den her aktion andrager fjorten million kroner

enhver der kender mit politiske ståsted ved at jeg har været fantastisk kritisk over for nogle af de krige den tidligere regering

med god ret for mig er det derfor desto mere underligt at

står med en sag der er så klar som nogen sag nogen sinde har været nemlig at vi har et klokkeklart fn mandat senest bekræftet i nat

har en appel fra malis præsident om at komme dem

har et ønske fra den afrikanske union

har et ønske fra den organisation

i virkeligheden er meldingen vel fra enhedslisten at når det drejer

må de sejle deres egen sø når det kommer til militære konflikter

helt klar over at enhedslisten er med på den humanitære del af det det her drejer sig bare ikke om den humanitære del det drejer sig om at forhindre at hundredtusindvis af mennesker bliver drevet på flugt det drejer sig om at byer bliver løbet over ende det er derfor de beder om hjælp

godt kvittere over for den del af folketinget det store flertal der i dag er med til at sikre at danmark tager sin del af ansvaret

gerne gøre opmærksom på besvarelsen af forsvarsudvalgets spørgsmål to hvoraf det fremgår at når vi træffer den her beslutning

betyder det også at vi presser missionen presser flyvevåbnet vores herculesfly er en efterspurgt ressource som jo ikke bare holder i hangaren og venter på

er opgaver til det men som er i brug hele tiden det betyder også at når vi sender flyet af sted og hvis det kommer til at blive i de fulde tre måneder så vil der være andre opgaver som enten må nedprioriteres eller ikke kan løses i den periode

bidrag til indsatsen i mali og så meget desto større

at vi i i fællesskab er tilfredse med den opbakning der er

på konflikten vi har helt konkret foreslået at danmark bidrager humanitær

jeg synes at den internationale solidaritet som udenrigsministeren taler for klinger hult det er en international solidaritet der lige nu rammer civilbefolkningen i mali med bomber som har ramt

civile hen over weekenden som har drevet dem på flugt det har aldrig nogen sinde været internationale

enhedslistens øjne og det plejede heller ikke tidligere at være udenrigsministerens

gerne slå fast at enhedslisten har nogle meget klare